de fattigste for de sårbare vores arbejdsform er at involvere mange at bygge bro mellem uenigheder for vi tror på at beslutninger truffet i fællesskab er de stærkeste beslutninger for danmark

jeg vil genskabe det brede samarbejde vi er hele danmarks regering

sige tingene som de er det bliver ikke let vi skal arbejde hårdt og vi skal træffe svære

vanskeligt tidspunkt danske virksomheder har mistet titusindvis af job

for de mennesker der står uden et arbejde det er svært for familien

dyrt over hele landet

står der boliger til salg de står der i månedsvis familier tøver med at bruge penge fordi de er utrygge ved fremtiden

finde et job der mangler praktikpladser den negative udvikling skal vi stoppe vi skal genskabe troen på fremtiden

ingen skal være i

og de svære beslutninger vil blive truffet efter stilstand er tiden kommet til fremgang og forandring

er at lede danmark ansvarligt ud af krisen

de økonomiske problemer i europa gør naturligvis ikke den opgave mindre regeringen vil som sin første store indsats kickstarte dansk økonomi

effektivt og målrettet vi vil fremrykke investeringer for ti milliard kroner

nu i så hurtigt det overhovedet er muligt

at det vil give mange nye job her og nu og i samme ombæring

som vi som samfund også har brug for vi får nye veje og vi kommer

vi vil kunne modernisere klasselokalerne på skolerne og nedslidte boligområder vil få nye facader eller et nyt tag kickstarten vil skabe nye private arbejdspladser

når der sættes store offentlige anlægsprojekter i gang

tager elever og lærlinge ind virksomhederne skal også

de unge

private boliger kan få et energirigtigt løft

og ting som vil skabe job regeringen vil kickstarte dansk økonomi

vil en ny og ansvarlig

men det er nødvendigt

også helt centralt at vi overholder eu’s henstilling om den offentlige saldo

tretten en økonomi i balance er grundlaget for et danmark i udvikling og for et danmark uden sociale skel

helt afgørende for regeringen

regeringen vil udvikle og modernisere danmark vi vil sikre en tryg velfærd til danskerne

sundhed vi vil udvikle uddannelserne

vi vil investere i grøn omstilling det kræver at vi sigter rigtig højt regeringen sigter mod at øge arbejdsudbuddet med ethundrede og femogtredivetusind personer frem mod

tyve vi taler tit om arbejdsudbud og arbejdskraft

økonomiprofessorer og vismænd at vi skal gøre det

at sikre ganske almindelige menneskers velfærd og tryghed

for en moderne helhedsløsning for danmark en helhedsløsning hvor vi tager ansvar

det er en solidarisk løsning hvor vi tager hånd om de svageste

bidrager vi skal alle sammen betale ikke kun enkelte grupper

regeringens moderne helhedsløsning består af fire punkter for det første vil vi forhøje statens

for det andet vil vi gennemføre en skattereform

for det tredje

su kontanthjælp og førtidspension for det fjerde vil vi indgå en trepartsaftale om at øge arbejdsudbuddet lad mig kort skitsere

der sænker skatten på arbejde for at få flere til at arbejde mere skattereformen skal naturligvis være fuldt finansieret og naturligvis være socialt afbalanceret punkt 3 regeringen vil

således at vi siger

for at yde det de magter

vi skal uddanne arbejdsløse til at

de skal bruge tid på at finde deres indre fugle

det sidste og fjerde punkt

og lønmodtagerne en trepartsaftale som skal

sikre øget arbejdsudbud

når det gælder det skal vi gøre igen uden trepartsaftalerne fra

vi skal gøre det igen

regeringens helhedsløsning betyder at flere vil arbejde

ind i skat og vi kan sikre en solid økonomi

og én ting er sikker vi bruger ikke en krone

at vi kan skaffe pengene

er truffet konkrete beslutninger om initiativer der skaffer pengene gennem mindst lige så store indtægter eller besparelser

princip

i et regneark det handler om

højere end den tidligere regering vi vil bygge en ny alliance med de unge

det er nu i skal tage ansvar for den

regeringen har store ambitioner for vores folkeskole vi skal have en fagligt stærk folkeskole

en folkeskole som kan være hele danmarks skole derfor skal vi udvikle vores folkeskole i

med lærerne skolelederne

hvordan vi kan indfri de store ambitioner regeringen

alt for mange unge får ikke en uddannelse og står uden en praktikplads

får de ikke gjort deres uddannelse færdig det hænger ikke sammen at vi gør det på den måde regeringen vil skærpe

deres erhvervsuddannelse vi

hele linjen fra daginstitution til skole til ungdomsuddannelse

børn og undervisning det har vi brug for for gamle systemer må ikke stå i vejen for nye løsninger i sommer blev tusinder af kvalificerede unge afvist på de videregående uddannelser

regeringen vil oprette flere uddannelsespladser til de unge

der er ufaglærte der er ingen tvivl viden er grundlaget for vores vækst det er jo sagt før regeringen vil sætte handling bag ordene

dygtige virksomheder og dygtige medarbejdere men de nye økonomier i kina indien og brasilien

skal konkurrere på viden fleksibilitet og samarbejde vi bliver aldrig billigst vi skal altid stræbe efter at være bedst

lønningerne i udlandet det koster danske job eksporten til vores nabolande er meget vigtig men vi skal satse endnu stærkere på nye

for det er jo her markederne for alvor vokser

hvor mulighederne er størst

også målrette vores forskning og innovation

vil regeringen indgå i partnerskaber med virksomheder og organisationer

igennem nogle kloge offentlige indkøb og intelligent regulering

og indretter vores lovgivning så det

den grønne omstilling vi skal i gang med skal ske gennem et tæt offentligt privat samarbejde som for eksempel testcenteret for vindmøller i østerild

på stabile grønne vilkår for danske energivirksomheder

løsninger af inden de drager ud i verden

vi skal nok tage hensyn til jer industrien og andre eksportvirksomheder skal have tid

energibevidste

skal bruge busser og tog for at det skal lykkes

vores veje ind mod københavn bliver længere og længere

handling der får trængslen og forureningen

samlede løsning for hvordan danmarks hovedstad

vi

omfattende energiudspil

hvilken vej vi går

regeringen vil igen placere danmark

på førstepladsen med grøn teknologi som et land

løsninger på globale problemer

der rækker langt ud over vores grænser regeringen ønsker et danmark med globalt udsyn

afhængige af vi skal aktivt påvirke omverdenen vi skal turde sige vores mening og gøre vores holdninger gældende vi skal fremme en fredelig og retfærdig verden i overensstemmelse med vores holdninger

nationale interesser

for de lande og de regioner der i stigende grad sætter den internationale og den økonomiske globale dagsorden

det er svære og usikre tider

eu er en særlig vigtig ramme for danmark

overtager danmark formandskabet i eu hovedopgaven for det danske formandskab

og bæredygtig vækst det indre marked skal udbygges vi skal være bedre til innovation og forskning

i de internationale klimaforhandlinger og ved topmødet i brasilien om bæredygtig udvikling til næste sommer

arbejde for at eu’s budget i perioden fra

og tyve prioriterer netop de områder det er her vores fremtid ligger

regeringen vil engagere sig i formandskabet på fuld kraft vi vil yde vores bidrag til at få et styrket

jeg er sikker på at vi får mere ud af at samarbejde med vores naboer om grænseoverskridende kriminalitet end ved

med det formål indkalde folketingets partier til drøftelser

og erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning

det brede samarbejde skal bryde ti års europapolitisk dødvande regeringen ønsker at eu styrker sin rolle som global aktør

millioner af mennesker ud af fattigdom men desværre er mange

danmark skal vise et særligt ansvar for verdens fattigste mennesker vi har som nation

for at hjælpe

dansk udviklingspolitik vi skal blive endnu bedre til at

af danmarks indkomst verdens fattigste lande rammes også særligt hårdt af klimaforandringer og vi ønsker at styrke arbejdet for en global klimaaftale

til de fattige landes behov

og frihed det var om efteråret

det var forår

arabiske lande lige nu

arabisk forår hvor demokratiet spirer

det demokrati også kommer til at blomstre regeringen

og den økonomiske støtte til de lande i regionen

men varig fred og stabilitet i mellemøsten kræver en løsning på konflikten mellem israel og palæstina

samarbejde med de øvrige eu lande om anerkendelse og etablering

israels ret til at leve i fred og sikkerhed

for at få genåbnet fredsforhandlingerne

danmark skal altid være parat

og sikkerhed i verden

og bliver en central ramme for netop det engagement

sine egne borgere danmark skal fortsat

til internationale missioner men vi skal

i de hårde militære missioner

meget at byde på og derfor vil regeringen afsætte ressourcer til en ny sikkerhedspolitik der giver os mulighed for

i afghanistan i yder en enorm indsats og ikke kun jeg men hele folketinget er dybt imponeret i står for det bedste danmark har

danmark tager ansvar i verden

fremtidens samarbejde om arktis her arbejder danmark tæt sammen med de andre nordiske lande og naturligvis også sammen med grønland og færøerne

den arktiske indsats

for områdets oprindelige folk regeringen ønsker et stærkt rigsfællesskab

der afgør det fremtidige forhold

under deres samfund regeringen respekterer fuldt ud de ønsker om en egen forfatning

grønlandsk forfatning skal kunne rummes inden for rigsfællesskabets rammer

på stærke fællesskaber

er en grundpille i det danske fællesskab i vores velfærdssamfund

i de kommende år må og skal vi investere mere i vores velfærd i uddannelser i sundhed

at vi kan opfylde alle de ønsker der måtte være

dage tierne er nye tider sammenlignet med nitten halvfemserne og nullerne vi skal bruge de nye tider som afsæt for nye muligheder

at det offentlige overskrider sine budgetter

har været normen år efter år

vi skal luge ud i bureaukratiet

til at vælge det usunde regeringen vil føre en fair sundhedspolitik

og lige adgang til sundhed

i køen regeringen vil afskaffe skattefradraget for sundhedsforsikringer samtidig siger vi åbent

livstruende sygdomme skal behandles hurtigst muligt

fokus på de alvorligst syge for jo hurtigere en behandling kan komme i gang

og vende tilbage til sit normale liv

det gælder ikke mindst kræftpatienter

med et slag kan ændre

en folkesygdom der sker fremskridt og det

vi er fortsat langt

vi skal blive bedre til at forebygge kræft og vi skal forbedre vores kræftbehandling

som ofte bliver overset

er mindre synlige

kan virke mindre håndgribelig

bliver mødt med fordomme mennesker

vil tage psykiske sygdomme lige

lider af tvangshandlinger eller en pige

syge børn må og skal ikke miste år af deres barndom det er synd syge unge skal ikke holdes uden for fællesskabet

skole kammerater og familie vi

alle danskere skal have mulighed for at deltage i samfundets udvikling ingen skal holdes udenfor

heldigvis relativt få fattige

den tidligere regerings fattigdomsydelser

ordentligt og da især dem

vi skal have værdigheden tilbage familier skal kunne leve et almindeligt familieliv

væk med starthjælpen

starthjælp fremmer ikke integration

med ordentlighed og med respekt vi skal integrere ikke udelukke mennesker med forskellig social og etnisk baggrund skal bo

at motiverer til at yde en indsats for danmark

ikke urimelige barrierer

har brug for beskyttelse med omsorg og respekt

børnene der er ingen tvivl om at

som allerede er mærket af mareridt som de færreste af os kan rumme

og arbejde uden for asylcentrene

vi skal bygge mennesker op ikke bryde dem

regeringen ønsker en ny tilgang til udlændinge og integration og vi ønsker

danmark har fået en ny regering en regering som

og vores børnebørn og kun i samarbejde kan vi nå det som andre troede var uopnåeligt

og hvor mangfoldigheden blomstrer

for de få

i et nyt samarbejde

og gennemarbejdede regeringsprogram nogen sinde i danmark

og til opgaven

nye flertal danmark har brug for

med at udbringe et leve